vores politik i almindelighed når jeg er særdeles tilfreds med finansloven

den styrker velfærden inden for en økonomisk ansvarlig ramme og det synes jeg

er en bedrift i de her år hvor manøvremulighederne i dansk økonomi er meget begrænsede dansk økonomi var stærkt overophedet da den internationale økonomiske krise ramte os og det kæmper vi stadig væk med at rette op på i dag ved siden af de årlige udmøntninger af det offentlige råderum

har regeringen jo gennemført en række reformer som bidrager til at øge de økonomiske incitamenter til at være i beskæftigelse og reducerer antallet af personer med en forholdsvis svag tilskyndelse til at arbejde hvis vi tager skattereformen som eksempel

bidrager den til at reducere de trehundrede og tredivetusind med en netto kompensationsgrad på over firs procent til omkring tohundrede og halvtredstusind personer når den er indfaset det betyder jo altså at vi har taget en ganske betragtelig del af dem der havde en forholdsvis svag tilskyndelse til at arbejde og med skattereformen bragt dem i en ny situation og de her reformer vi har gennemført

fører samlet set til at den strukturelle beskæftigelse i to tusind og tyve forventeligt vil øges med omkring tredivetusind personer og herudover kommer bidraget så fra tilbagetrækningsreformen som jeg også meget gerne tager en del af medansvaret for

få skabt mere vækst i danmark men

handler om gensidig forsørgerpligt

for samboende for helt fair hvorfor skal den så fjernes med finansloven

jeg går ud fra at ministeren er enig i at det er med til at svække

de svagest stillede i det danske samfund de ledige der har mindst

mellem hænderne og det blev så den løsning vi kunne finde

det var inden for et formål vi var enige om nemlig at tiden nu var kommet til at kigge på nogle af de familier som har det sværest i det danske samfund hvilket vi jo også tidligere har gjort så på den baggrund

arbejde der er at få vores ambition om at have et stærkt socialt sikkerhedsnet og en høj kompensationsgrad der gør at det at blive bragt i ledighed ikke nødvendigvis er en

jo altså at man står til rådighed

det min klare opfattelse at det kun fungerer hvis man har også viljen til at arbejde også dér hvor forskellen ikke er alt for stor der kan vi jo så også se at langt langt de fleste af dem der har en svag tilskyndelse til at arbejde de

for at leve på en overførselsindkomst da man mener at det er mere

ked af sammen med min kollega herre hans andersen at ulejlige ministeren til at komme i folketingssalen igen når ministeren mener han har svaret en gang

skyldes måske at svarene ikke har været videre tilfredsstillende eller epokegørende arbejderbevægelsens

hvor man siger at tre og halvfjerds procent af de mennesker der er på arbejdsmarkedet har lidt ud at arbejde og gør

belønne dem lidt ekstra jeg kan se at det radikale venstre med herre morten østergaard i spidsen står fadder til en kampagne hvor man lytter til til mennesker ikke vælgere men der

arbejde vi har reduceret gruppen af dem der har en svag tilskyndelse til

at arbejde igennem vores skattereform og det er jo sket under den her regering i

den regering som herre jakob engel schmidts parti ledte

derfor synes jeg ikke det er en fair anklage at sige at det ikke er noget vi er optaget af vi er optaget af at det skal kunne betale sig arbejde

i forhold til den debat som den pågældende udsendelse har rejst

om man har en svag eller en stærk tilskyndelse til det er forudsætningen for at få offentlig forsørgelse i danmark hvis man er arbejdsmarkedsparat at man tager det arbejde der er at få og hvis ikke reglerne i tilstrækkelig grad understøtter det

skal bidrage til at der bliver skabt endnu flere job

i danmark og samlet set er det altså sådan at vi med de reformer vi har lavet har sikret en øget beskæftigelse i danmark

også i to tusind og tyve med over tredivetusind personer

er i dag flere der har fået en stærkere tilskyndelse til at arbejde end dengang vi

regeringens samlede politik og resultaterne af den og det er altså at tilskyndelsen er stærkere og at

ministeren har set udsendelsen hvor ledige faktisk ender med at at sige nej til job

reglerne ikke er tilstrækkelige når det handler om at stå til rådighed

forstå var ligesom det ministeren stillede sig

sagde det her er fundamentet man skal stå til rådighed men

ikke er færdige med at reformere det danske samfund

gøres mere for at flere kommer i job og færre er på forsørgelse det er jo derfor vi

netop nu sidder og forsøger at lægge sidste hånd på den

refusionsomlægning der skal give kommunerne et større incitament til at finde

frem til den indsats som virker for den enkelte så man kan komme fra ledighed til job apropos hvad vi lige talte om uanset om der er tale om en kontanthjælpsmodtager en dagpengemodtager eller en sygedagpengemodtager vi afventer også fra regeringens side en rapport fra

grundlaget for beskæftigelsesreformen som nu kigger på de ikkearbejdsmarkedsparate ledige og på hvordan vi kan styrke arbejdet med at bringe dem tilbage i beskæftigelse så der er masser af tiltag på tallerken og der er den ambition at flere skal være i job

og jeg betragter trods alt mig selv som værende en anelse skrappere

ministeren passer ind i dyreriget når vi når dertil men min min begrænsede spørgetid vil jeg dog bruge

er så reformivrig og det vil jeg gerne anerkende og man også har lavet mange reformer sammen med vores parti venstre vi har været en konstruktiv opposition til regeringen

men hvis man nu skulle dykke ned i det her

det handler om danskernes fornemmelse for hvad der er rimeligt og hvad der er fair i en kontekst hvor vi har været igennem en række hårde år mener ministeren så vi gør nok og mener ministeren at den finanslov man har vedtaget nu gør nok for

et tal for hvor mange gange kommunerne via a kasserne meddeler at person a eller b

ministeren har det tal men det sker hver eneste dag ude i kommunerne og jeg sidder selv i en så med det in mente

hans andersen nævnte gensidig forsørgerpligt det er et politisk valg det respekterer jeg om end jeg

gjort mere i den finanslov man netop har forhandlet er der ikke reformer som ministeren

at være på kontanthjælp i forhold til at være under uddannelse hvis de var uddannelsesparate

blandt andet finansloven tog en række initiativer som afspejlede at vi jo har øget tilskyndelsen blandt andet det at man ikke bliver modregnet hvis man lejer et værelse ud og har en lille lejeindtægt jeg ved ikke hvad venstre mener om jeg synes det er fuldt rimeligt og derfor er der ikke nogen problemer

for mig i at sige på en og samme tid vi skal lave former så flere er i arbejde og færre er på forsørgelse men vi skal også

i dyrehaven eller ude på strandvejen hvor man renoverer for at få

snabelen ned i de offentlige kasser kunne man forestille sig at ministeren kunne gå ind for at hæve beskæftigelsesfradraget så der for alvor bliver mere end en tusindkroneseddels forskel på at ligge hjemme på sofaen og modtage penge fra det offentlige

ud og være en del af det aktive arbejdsmarked og det fællesskab som vi alle sammen gerne

refusionsomlægning der gør at kommunerne skal vælge præcis den indsats de mener har den største effekt for den enkelte ledige og så kan herre jakob engel schmidt og jeg jo stå herinde i folketingssalen og diskutere om der var en løsning der passede til alle de ledige i danmark men vores linje har været en anden nemlig at placere ansvaret der hvor det hører hjemme hos de kommuner og de sagsbehandlere der har det

nu er en historisk afbureaukratisering jeg synes det skal være det

jeg er ikke sikker på at vi ender dér desværre

at de elementer der indgik i

ruller regeringen sammen med sf og enhedslisten tilbage

ungesatsen hvor man nu hæver beløbet således at det ikke længere i samme grad kan betale sig

en uddannelse for unge mennesker

forhindrer da ikke mig i også at have holdninger til hvordan sikkerhedsnettet skal indrettes

de dårligst stillede ledige dem i kontanthjælpssystemet og et af elementerne som jeg også har nævnt tidligere

er eksempelvis at unge som får den her lavere ydelse ikke længere bliver modregnet hvis de lejer et værelse ud så de kan blive boende i deres lejlighed jeg ved ikke hvad venstre mener om det men jeg synes det er fuldt ud rimeligt

har ingen problemer med både at gå ind for reformer og et ordentligt socialt

gentagne gange argumentere for hvorfor vi skulle have gensidig forsørgerpligt

have løst det problem der var nemlig skattespørgsmålet

fast i at der ikke skal være forskelsbehandling om man er gift eller samboende det synes jeg man skulle have gjort

men

som nu skal i arbejde og som kan konstatere at det

betale sig at blive hjemme fordi man ophæver

om hvor vi jo netop har fjernet en række regler og til gengæld øget kommunernes tilskyndelse til at interessere sig for der er den korteste vej for de ledige de har med at gøre og jeg håber vi snart bliver færdig med forhandlingerne om det her refusionssystem sådan at det kan blive

men det ændrer jo ikke på

for arbejdsmarkedet hvis man vil have overførselsindkomster i danmark ellers hører alting op

venstre og herre hans andersen jo skylder et svar

at hvis ikke det kan betale sig skal man bare lade være det tror jeg ikke man

som repræsentant for det intellektuelle

må ministeren vel have overvejet om der er andet man kan gøre er der andre ting man kan sætte i værk for at få flere danskere til at komme i arbejde og få et job

og der er givetvis masser af andre ting man kan gøre i de kommende år der skal ikke herske nogen tvivl om at vi ønsker at der er flere i job og færre på forsørgelse det prøver vi at håndtere på den korte sigt ved at holde hånden under beskæftigelsen og heldigvis kan vi se at den stiger og samtidig forsøger vi inden for ansvarlige rammer at lave reformer uden

tre procent af bnp i to tusind og femten det var et bevidst valg som regeringen traf for at finanspolitikken i videst muligt omfang kunne understøtte væksten

inden for rammerne af en ansvarlig finanspolitik den linje i finanspolitikken har vi fastholdt med den

regeringen indgik med enhedslisten og sf

vi opfylder også målene om sunde offentlige finanser i vores

og så er der ikke mindst strukturel balance

det jo rigtigt at lavere vækst i økonomien og lavere oliepris i forhold til augustvurderingen isoleret set øger risikoen for at underskuddet på den faktiske saldo overskrider tre procent men regeringen har allerede forholdt sig til den risiko for at det faktiske underskud kunne blive større end der var

gennemføre en pensionspakke med pensionspakken

indføres en tilskyndelse til lidt tidligere udbetaling af midler i ld

for omlægning af kapitalpension til en alderspension med skattebegunstigelse udstrækkes til og med to tusind og femten den her pensionspakke skønnes at forbedre den offentlige saldo

tusind og femten svarende til femten milliard kroner dermed er der etableret en sikkerhedsmargin til underskudsgrænsen for det faktiske underskud og dermed er risikoen for at danmark modtager en ny eu henstilling på baggrund af størrelsen af det faktiske underskud

tusind og femten minimeret

skal det bemærkes at jeg gerne vil gøre spørgeren opmærksom på at i europa kommissionens efterårsprognose der blev udgivet tidligere på måneden

kommissionen jo taget højde for de lidt svækkede internationale konjunkturer og andre nye og relevante informationer herunder også regeringens pensionspakke og der vurderer

kommissionen det danske faktiske offentlige underskud

procent af bnp i to tusind og femten

at det offentlige underskud holder sig på den rigtige side af tre procentsgrænsen

er så åbenbart blevet ansvarligt at gå længere i år

som gør at finansministeren nu mener at det er

og sikkert at bevæge sig tættere på grænsen faktisk helt ud

grænsen i forhold til hvad eu reglerne giver mulighed for når ministeren jo så rigtigt siger at

olieprisen er lavere end forudsat og hvis væksten bliver lavere end forudsat så er det bare vi er nogle der er temmelig optagede af hvad det så reelt betyder for når vi i dag kan konstatere at olieprisen

omkring otte og halvfjerds dollar per tønde og regeringen opererer med en pris på

derfor må finansministeren jo være i stand til at svare på det der er er spørgsmålet nemlig hvad der bliver af hul i finansloven hvis de forudsætninger som er lagt ind nemlig en hundrede og ti dollar

andre økonomer som har været ude og komme med estimater på det og jeg tror at finansministeren også har en regnemaskine eller to

jeg synes da det er relevant at få det at vide nu i dag i stedet for bare skubbe det til der kommer en økonomisk redegørelse engang i december for så er det måske for sent at nå at rette

hvis ministeren vil leve op til sit eget forsigtighedsprincip jeg

kommissionen som er kommet med en ny vurdering af de danske offentlige finanser på baggrund af de oplysninger som venstre prøver at bruge til at skabe usikkerhed med

hvor man ikke holdt sig på den sikre side af de her grænser

så den her øvelse med at fremrykke nogle penge som ellers skulle være kommet i statskassen senere

procent hvis vi så forholder os til vismændenes tal som jo i øvrigt opererer med en oliepris der minder meget om

er deres arbejde og det gør de skrapt spørgerens eget parti har på den hårde måde fået at føle hvad der sker når man ikke har

med regeringen som sådan men der er dog trods alt en vis parallelitet i forhold til at man har lagt nogle skøn som mildest talt er

på den gode side af det realistiske

er vurderet i markedet det er blot derfor at vi prøver

at animere til at regeringen måske kigger på de forudsætninger der ligger vi

at man nu tager nogle milliarder kroner fra pensionsmidlerne og fremrykker den betaling for at have den her buffer men det må

for at man har lavet den her pensionspakke som ministeren kalder det

for en størrelse vi taler om hvis olieprisen ikke bliver de en hundrede og ti dollar men lander på det niveau som vi kender i

tidligere regering

det her med ikke at skønne korrekt og betale en pris for det

er interessant at høre hvad er egentlig venstres politik på det her område

noget venstre støtter er det noget venstre mener man kan klare sig uden hvad er venstres alternativ jeg har ikke hørt et

som man har indgået med sf og enhedslisten hvordan kan det være at de er på et

siger den er i øjeblikket fyrre procent skal olieprisen stige for at man holder den forudsætning

en af de væsentligste forudsætninger der skal holdes hvis

så spørger vi også til det vækstskøn som man lægger ind i det jeg er helt med på det er regeringens vækstskøn det er jo et embedsværks vækstskøn

men der kommer jo igen en revurdering her senere på året det vækstskøn ligger jo mildest talt noget over det som alle andre eksperter med måske en enkelt eller to undtagelser siger det er derfor vi spørger til hvad skal der ske hvis det er sådan at det vækstskøn og den oliepris

måde offensivt af spørgeren hvis det man tilkendegiver fra venstres

er at venstres økonomiske politik går ud på ikke at gennemføre den pensionspakke der er lagt frem

ville kunne overholde alle grænser alle krav

det tror jeg ikke holder i byretten jeg skal bare

at støtte ikke ønsker

ført en anden økonomisk politik havde det jo ikke været nødvendigt og det tror jeg såmænd også finansministeren er ganske godt klar over vi må

at olieprisen falder i forhold til det budgetterede for at sikre at

der havde i eksakt samme omfang været brug for en pensionspakke

efter at der ellers har været utrolig meget støj i det offentlige rum omkring

og venstre ønsker derfor at gennemføre præcis samme fornuftige initiativ som regeringen

tre hundrede og to og tredive har regeringen allerede taget højde for

spørgeren jo refererer til det var baggrunden for den

er det helt afgørende at finanspolitikken i videst muligt omfang bidrager til at understøtte vækst og beskæftigelse inden for de ansvarlige rammer der nu er fastsat i budgetloven det var baggrunden for at regeringen i august tilrettelagde en finanspolitik for to

har forbedret det offentlige underskud uden samtidig at reducere efterspørgslen og dermed væksten

besøg af den tidligere klima og energiminister

finansministeren hvorfor det er realistisk at tro at olieprisen skal stige med omkring fyrre

er sådan set det der er er det centrale altså at der ligger nogle forudsætninger i finansloven som bare er langt fra virkeligheden

så ved jeg godt at finansministeren vil sige jo jo men der kommer en ny økonomisk redegørelse her engang i december

begynder det jo at gå rigtig stærkt i forhold til at finansloven skal vedtages og så er det måske lidt hastværk hvis regeringen så ikke kan få enderne til at nå sammen eller er det

til næste år det vil jo ikke være første gang at regeringen skubber finansieringen foran sig i forhold til hvad der skal udmøntes næste år

den finanslov der er undervejs er der

først skal kigges på efter sommerferien

belejligt og der er det altså bare

siden han præsenterede sit forslag nødt til at lave et indgreb der skulle sikre femten milliard kr

vi får jo ikke noget svar på hvad det er der gør at finansministeren har en forventning om at olieprisen skal stige med over fyrre procent fra niveauet i dag for at de forudsætninger som regeringen har lagt ind i finansloven næste år hænger sammen

her relativt snart og hvis olieprisen

finansministeren sidste år fremlagde en finanslov

det uklogt at gå helt til kanten men det mente finansministeren

i år derfor synes jeg bare at det er en meget ubekymret finansminister

så giv mig lige bare et enkelt eksempel på at en venstreledet regering på baggrund af svingende oliepriser og svigtende vækst

nu kommer vi med et nyt økonomisk skøn og nu strammer vi finanspolitikken på den baggrund

et eksempel hvordan forholdt det sig egentlig da vi fik en eu henstilling

er sydbank der er kommet med en vurdering af at

hvis henholdsvis vækstskønnet for økonomien og olieprisen ikke kommer på det niveau men bliver på det niveau som

i dag altså for olieprisens vedkommende

frisk og frejdigt at nu har man så hentet de femten milliard

plukke i pensionsmidlerne men det regnestykke går jo så heller ikke op når man i forvejen er gået lige til kanten med ministerens egne ord og nu ligger der altså analyser der siger at vi mangler

til sytten milliard kr hvis de her urealistiske forudsætninger

ved at tage i pensionsmidlerne hvordan hænger det så

man en henstilling om at på sin økonomiske politik ved at stramme finanspolitikken da man havde en

en henstilling som har betydet at vi andre har haft om jeg så må sige arbejdet med at stramme finanspolitikken med tre en halv procent strukturelt man greb ikke ind

at det ikke kommer til at forholde sig sådan derfor har vi handlet i i tide men vi går til grænserne ansvarligt for at sikre gang i vækst og beskæftigelse og det gør vi på en måde der svarer til den

der er kommet fra den europæiske centralbankchef og på en måde

holder sig inden for de regler der er givet selv med de olieprisforudsætninger

det har jeg ikke indbudt til nogen debat om i dag det er

at være lang tid siden men der

fornøjelse for at få en debat om hvorvidt vi holder os inden for grænserne når man selv står på en om man så må sige politisk arv

men det kan selvfølgelig være at det er ubehageligt for finansministeren hvis han skulle forholde sig til det der var skønnet jeg må jo også bare konstatere at det de økonomiske vismænd lægger til grund

eventuelt stiger til næste år det afholder jeg mig helt fra at gætte på og tror at hvis jeg havde sikker viden om det

jeg formentlig være langt rigere end jeg er i realiteten det er sådan at regeringen baserer sine fremskrivninger på de seneste internationalt anerkendte prognoser og de kan jo som alle ved løbende ændre sig

rette en misforståelse det er ikke sådan at den nuværende regering eller den tidligere regering

fordi olieprisen er faldet det er der ikke nogen kendte eksempler på efter min hukommelse på samme måde lemper vi jo heller ikke finanspolitikken som følge af at indtægterne for pensionsbeskatningen stiger som de har gjort de seneste år i kølvandet på faldende renter og stigende obligationskurser jeg tror at

den type udsving finanspolitikken i danmark styres jo i udgangspunktet ud fra de strukturelle underskud hvor der korrigeres for

tilrettelægger vi jo finanspolitikken efter budgetloven efter det strukturelle underskud og efter udgiftlofterne men selvfølgelig også under skyldig hensyntagen til den underskudsgrænse på den faktiske saldo

selvfølgelig den budgetlov og de forskellige rammer som ligger for økonomien

så betyder det jo noget hvordan de her grundlæggende forudsætninger for økonomien udvikler sig og vi peger så

må vi jo se i øjnene og vi peger på at de skøn for økonomien

ligger på et andet niveau end det som

man med rette må må kunne forvente jeg ser selvfølgelig frem til her om føje tid at få et revideret

noget man vil agere på altså hvis det er sådan at

skønnet bliver væsentlig nedjusteret vil man så

revurdere sin økonomiske politik i forhold til den eventuelle nedjustering eller siger man at nu har man

man har taget noget fra pensionerne ved at fremrykke pensionsbeskatningen

på baggrund af nogle objektive faktorer som er svære at forudse kunne man forudse dem så ville

enige om være meget rigere end vi er

styrer efter de strukturelle saldi

mange flere penge i kassen som følge af at de lave renter giver store pal skatteprovenuer

til de strukturelle saldi det er det man kører efter men jeg

blot og holder fast i det spørgsmål at

se bort fra de indsigter eller mangel på samme der ligger hvis de her ting altså forudsætningerne for prisen på olie og forudsætningerne for væksten for vores økonomi ikke kommer til

et ændret skøn for økonomien vil man så agere politisk på det eller siger man

nu har vi klaret det med en pensionspakke og så

i oktober i regeringens eget lovkatalog og et af de forslag der ligger i lovkataloget er

energiaftalen som skal indføre en ny el engrosmodel men det forslag har regeringen jo nu varslet er nødt til at blive udsat fordi det vil kræve en likviditet på omkring en milliards penge i det år det bliver indført

man ikke har mulighed for på grund af finansloven på grund af at man ikke vil i karambolage med eus

jeg skal bare høre hvor er det i regeringens finanslov eller pensionspakkeinitiativ at der er sket et skred

er bundet til i danmark i modsætning til den tidligere regering men også at vi går tæt på dem af hensyn til vækst og beskæftigelse og det synes jeg måske er et aspekt der har har manglet i debatten i dag

medmindre vi ønsker at trække vækst og job

også private arbejdspladser ud af økonomien så bør vi jo ligge præcis hvor vi ligger og jeg

ikke venstre i hvad skal vi sige

at trække efterspørgsel job og vækst ud af økonomien ved at have en strammere finanspolitik end vi lægger op til det

den profil jeg har fået indtryk af at venstre egentlig ønsker sig og hvis man ønsker sig det

det fortjener en debat det ville på sin vis overraske mig for

er interessen for at skabe job og få vækst vel lige så høj hos venstre som

vækstinitiativer regeringen kan prale af forskellige initiativer men det

men den nye aftale med enhedslisten og sf er klinisk renset for vækstinitiativer

finansministerens regering der har sagt vi ville egentlig gerne have lavet et initiativ

give et klart svar på om det er udtryk for at den finanspolitik som

lovprogram det er da en tilståelsessag så er man jo ikke bare gået til kanten

og hvis vi ser på det her med hvor meget efterspørgsel vi sender ud i økonomien ved finanspolitikken hvor mange job vi skaber i den forbindelse hvor meget privat vækst vi støtter i den forbindelse ja så ligger venstre vel med nogenlunde samme profil måske med

en en lidt anden sammensætning af udgifterne som giver lidt mindre vækst og færre job

jo dybest set ikke på nogen måde

sydbank her den tredje november i politiken kommer frem med et regnestykke der hedder at hvis oliepriser og vækstskøn

og arbejder ud fra så mangler der seksten

situation hvor vi er på vej ud af en

det har været vores vurdering at det er vigtigt at skubbe til efterspørgslen i økonomien så meget som muligt med finanspolitikken inden for ansvarlige rammer og gør man ikke det vil man det i mindre omfang

så koster det jo job så koster det jo vækst også private arbejdspladser og der har jeg egentlig ikke hørt venstre ønske sig færre arbejdspladser og mindre vækst

det kan alligevel ikke lade sig gøre på grund af at man er gået godt og vel så

der er nogle usikkerheder i de her forudsætninger som gør at man bliver nødt til at have en sikkerhedsbuffer

i finansministeriet eller andetsteds i regeringskontorerne er der ikke nogen prioriteringer for hvad

bliver nødt til at lade være med at gennemføre alligevel hvis det er sådan at

man lægger til grund for sin sin finanslovsaftale ikke holder

det vi har været inde på her igennem et par spørgsmål efterhånden det ligger relativt set højt både hvad angår

olieprisen og hvad angår vækstskønnet for økonomien

man har lavet den her buffer på de femten milliard

mere end spist op om jeg så må sige

kommer i spil hvis det er sådan at de her forudsætninger alligevel ikke holder

bliver nødt til at stramme op på de tiltag man ellers

som skønner at pal skatteprovenuet bliver dobbelt så stort som man havde forventet fordi renten har holdt sig lavere i længere tid end man havde regnet med og obligationskurserne ergo er højere så selvfølgelig debat om hvad vi skal bruge de penge på

bruge til at afdrage gælden med og at den type tilfældige eller

jo meget ofte går ud mod hinanden i det omfang de ikke går ud mod hinanden og der

justeret økonomisk vækstskøn det forventer jeg i hvert fald

at olieprisen alligevel ikke rammer de her en hundrede og ti dollar altså en fyrre procentsstigning er det forudsætningen for at man så bare kører uantastet

man har ikke nogen plan b man har ikke nogen prioriteret liste for hvor man har tænkt sig

polemikken til side at venstre og regeringen burde kunne blive enige om at det er klogt og godt at stimulere vækst og beskæftigelse så meget som muligt inden for grænserne indtil tingene kan stå på egne ben det er anbefalingen fra den europæiske centralbank det er i øvrigt også anbefalingen fra en lang række af vores erhverv

i økonomisk redegørelse der kommer i næste måned eller i løbet af finansåret vil finansministeren så tage initiativer til at sikre at underskuddet ikke stiger over de tre

formoder at det ikke bare er noget som energiministeren

fordi man siger til folketinget der desværre ikke er råd til den i forhold til at overholde eus normer

sandsynlighed det ville være helt grotesk hvis ikke det var tilfældet var indregnet

der blev fremlagt i august det kan man nu ikke gennemføre og så er det bare vi er nogle der siger okay er finansministeren så klar til at tage yderligere initiativer hvis det viser sig at forudsætningerne

de skøn der bevæger sig op og ned og de tiltag der er taget så er det da relevant

ikke responderet på en eneste gang og vi har brugt synes jeg god tid på hinanden

som vi jo ikke manipulerer med fra regeringens side for den er ganske uafhængig har skønnet er kommet med et nyt skøn

kommer den bedømmelse at danmark er ganske på den sikre side her i modsætning til dengang man

at der er styr på det hele og samtidig meddeler man folketinget at

idé om at gennemføre en del af en energiaftale

finansministeren er ene om det så derfor må finansministeren jo kunne redegøre over for folketinget og jeg bærer over med

regeringens skøn og eus skøn og hvorfor er det så regeringen ikke vil gennemføre sin egen politik med henvisning til sine egne skøn i forhold til at undgå at komme i karambolage med

at skabe private job og dermed indtægtsgrundlag for vores velfærdssamfund i stedet for at

hente indtægtsgrundlaget ved at fremrykke en pensionsbeskatning ville det

med lempelser og skattelettelser som vi jo sammen har lavet en hel del af også langt mere end den

regering selv gjorde i sin tid virker jo først på noget længere sigt

på at jo større en buffer man vil have jo mindre er man i stand til at skubbe

den europæiske centralbank som jo er helt uafhængig og faglig at landene udnytter det rum de har og i grunden mener venstre

det er altså meget langt fra at få udbetalt

kroner om måneden i løn så er det rigtigt er en række tillæg

herhjemme de såkaldte blyantspenge som nogle kalder dem man kan få hjælp til den stab der skal udføre ens arbejde i bruxelles

stor del af de midler udbetales direkte fra parlamentet til de pågældende ansatte og endelig får man så også nogle dagpenge men

løn er det så et rimeligt niveau det nuværende niveau blev fastlagt i forbindelse med europaparlamentsvalget i to tusind og ni

indført og før det havde man jo forskellige aflønninger alt efter hvilket land man kom fra det syntes vi ministre i ministerrådet i hvert fald ikke var nogen rimelig måde at gøre det på derfor lykkedes det

lave et fælles regelsæt så alle medlemmer af parlamentet får det samme uanset hvor de kommer fra det betyder selvfølgelig at i nogle lande

mere end de nationale parlamentarikere gør og i andre lande får man mindre

meget langvarige forhandlinger dengang jeg synes egentlig vi kan

resultatet vi fik nemlig i gennemsnit sat lønnen ned for parlamentarikerne vi fik ryddet op i den jungle der var af særregler man skal dokumentere sine rejseudgifter

stemte for den nye statut i rådet og det skete jo på basis af et almindeligt forhandlingsoplæg i europaudvalget hvor der var opbakning fra

gøre noget ved ved det lønniveau

skattefrie tillæg burde være

til en selv det går til den sekretær eller den hjælp man har i hjemlandet

er interesseret i at man har det er jo for at styrke den nationale stemme i europa parlamentet det er for at sikre at der er en direkte linje mellem den virkelighed der er i danmark og den politik der skal føres der har man brug for at kunne formidle

en husførelse herhjemme hvor de typisk har en familie og måske børn samtidig med at de skal kunne bo og leve

danske parlamentarikere der bor i jylland men arbejder i københavn

om måneden det jeg mener er problemet er jo

skatteydere i den anden ende der skal betale for de her parlamentarikeres lønninger jeg spørger bare er det virkelig rimeligt at det ligger oppe på det her niveau

og skal gå til andre ting og de skal også

man har og selvfølgelig er ekstraudgifterne ved

så derfor er det beløb også større men altså vi arbejdede jo dengang

nogen hemmelighed for at få lavere lønninger vi fik sænket dem fra halvtreds procent

en dommers løn i eu domstolen

mere end halvdelen af gangene falder hammeren altså og så får man ikke de samme beløb udbetalt

ikke været aktiv nok til at få dem udbetalt og det var også noget der kom ind dengang i to tusind og fem da vi forhandlede det men der er grund til at være påpasselig det er der

dækning af de generelle

ved at varetage sit arbejde som medlem af europa parlamentet de skal dække udgifter til leje af kontor telefon post indkøb drift vedligeholdelse af computere rejser

skal rundt og tale og så videre

bliver halveret hvis ikke man er aktiv og

man skal ikke aflevere kvittering for hver blyant man har købt

rigtigt nok at det ville være en klarere praksis og også en større garanti mod fusk hvis man skulle det

en del af regelsættet dengang og det er ikke noget man

det afleverer deres kvitteringer og det støtter

beløber sig til trehundrede og firstusind kroner om året som der ikke skal gøres rede for

jeg tror at en af de ting som er danskernes mest alvorlige anstødssten i forhold til eu systemet

og så er det jo også de her pamperlignende vilkår som man har hvor man hvor man får de her tredivetusind kr

jeg er uforståeligt når det nu drejer sig om et så stort beløb jeg synes også at

som folketingspolitikere faktisk ikke i samme størrelsesorden

skattefrit om måneden det burde vi ikke få

i europa parlamentet selv om man får printerpatroner nede

med hjem til danmark det er jo udgiften i danmark det her især skal dække og

for et aktivt liv i europa parlamentet at man kan tage de danske interesser og synspunkter med hjem og det kræver jo også en eller anden tilstedeværelse her at ens parti kan prioritere det at ens parti holder møder

og fortælle hvad de synes skal være politikken

et aktivt demokratisk liv i europa parlamentet at man har mulighed for at lave aktiviteter

det er fuldstændig rimeligt når man får betroet andres midler

sige er et sundt og godt princip som følger

uden at vi skal gå i detaljer her om hvad vores ønskemodel ville være så skal man selvfølgelig også passe på at

at sikre at den bliver brugt fornuftigt men at udgangspunktet må være at alle skal stå til regnskab for anvendelsen af skatteyderpenge er jeg

og det vil også være min tilgang hvis jeg

der bliver brugt for det er store store summer der bliver brugt der må den enkelte

aflægges regnskab for de midler der bruges om det så

en pakke med hundrede viskelædere kunne man måske godt aflægge regnskab for jeg synes egentlig

områder som det her vi fraråder fra regeringens side ud fra et forsigtighedsprincip alle offentlige institutioner at engagere sig i finansielle aktiviteter og indkøb af varer fra områder der har en uafklaret folkeretlig status som for eksempel vestsahara har medmindre det kan dokumenteres at aktiviteterne kommer lokalbefolkningen til gode disse principper opregnes i udtalelse fra fns juridiske tjeneste i to tusind og to der er ikke vedtaget sanktioner mod handel med området når udenrigsministeriet

på regeringens linje og principperne i fns juridiske

mig understrege at private virksomheder jo står til ansvar for egne dispositioner det betyder at den enkelte virksomhed

og virksomhedens kendskab til alle relevante forhold selv må vurdere hvorvidt indgåelse af en kontrakt vedrørende vestsahara er i overensstemmelse

udtaler endvidere opfordrer flertallet altså flertallet i udvalget regeringen til fortsat at opfordre danske virksomheder til at følge samme linje

og til at udvise særlig agtpågivenhed ved engagement i områder med uafklaret suverænitet som vestsahara mener ministeren virkelig at han lever op til udvalgets anbefalinger altså

forsøger at finde en løsning for vestsahara og hvor støtter fns bestræbelser på at finde en løsning

følger fns retningslinjer og ikke løber i en hundrede og to og halvfems forskellige retninger alt efter hvad vores nationale parlamenter mener

b fyrre at man ønsker at fn spiller en fremtrædende rolle her

et dedikeret

israelske virksomheder og at vi i det hele taget gerne formidler kontakt til israelske virksomheder men den danske ambassade yder ikke rådgivning til aktiviteter i

yder ikke rådgivning i forhold til at fremme investeringer i bosættelserne eller aktiviteter i bosættelserne uanset om det er

fald er vi nødt til at udsætte mødet i

seance her i folketingssalen men det er et obligatorisk element jeg har så heller ikke

set dokumentation for at bestemte grene af klasseledelse skulle være tabuiseret i læreruddannelsen

er nævnt i den omtalte artikel

information oplyser

det har jeg bedt dem om til uddannelses

og forskningsministeriet at læreruddannelsen bygger på national og international forskningsviden og er forankret i forskellige

den studerende vil på den måde møde teorier og metoder der er udtryk for netop modsatrettede

alsidige brug af forskningsviden på læreruddannelsen bekræftes også af danske professionshøjskoler over for

det betyder også at hvis en kendt forsker eller en anden debattør netop fremfører skarpe budskaber nogle gange måske unuanceret

underviserne på læreruddannelsen det faktisk som uddannelsens opgave at undersøge påstanden eller påstandene kritisk

undervisningsministeriet har netop afsluttet et stort kortlægningsarbejde det er ordføreren sikkert bekendt med vedrørende klasseledelse

blandt andet peger på at struktur og tydelighed er afgørende for undervisningen i en klasse jeg vil selvfølgelig sørge for at den viden kanaliseres videre til professionshøjskolerne vi har et fast partnerskab med undervisningsministeriet med professionshøjskolerne og med danmarks evalueringsinstitut i forhold til at sikre ro i en klasse er det selvfølgelig vigtigt med dygtige lærere

noget der kræver opbakning fra forældrene og det vil jo også sige veludhvilede børn

kun er bestemte holdninger til hvordan man skaber ro og orden i klassen som der undervises i på landets uddannelsesinstitutioner men det er jo det som artiklen siger og som mange studerende også siger det at alle væsentlige grene af forskningen præsenteres for de lærerstuderende men for øjeblikket er det faktisk sådan at bestemte teorier teorier er mere populære end andre niels egelunds teori om at det nogle gange er på sin plads at bruge negative sanktioner over for eleverne er meget upopulær på uddannelsesinstitutionerne selv om mange

faktisk er nødvendigt med denne tilgang for at kunne gennemføre en fornuftig undervisning til gengæld er den didaktiske retning som en forsker som helle plauborg står for og som også er

er meget meget udbredt på undervisningsministeriets hjemmeside hvor de har de her anbefalinger til hvordan man skal skabe ro og orden i klasserne

negative sanktioner men at man via en spændende undervisning får børnene til at koncentrere sig og deltage i undervisningen

det fordi underviseren ikke er god nok man kan være enig med den ene eller anden af de her nævnte retninger men det kan vel ikke passe at der kun skal undervises i den ene retning på landets læreruddannelsesinstitutioner så de nye lærere står

nødvendige viden når de rammer virkeligheden i dagens folkeskole det må være i alles interesse at de nye lærere er bedst muligt klædt på til at undervise vores børn i folkeskolen

at understrege over for landets uddannelsessteder for folkeskolelærere at det er nødvendigt at anlægge et mere fordomsfrit syn på pensum i klasseledelse og give plads til alle retninger

bliver man ikke særlig populær det svarer til

hjemmeside som de netop har lavet og som

er der konstant henvisninger til den didaktiske teori og ikke til den anden teori som jeg

for at ministeren har henvendt sig så der er opmærksomhed på det så skolerne ikke kan fortsætte med sådan som jeg har hørt fra studerende kun at lægge vægt på den ene side af forskningsholdet

stærkt problematisk når virkeligheden nu er

mangefacetteret og der skal være plads til forskellige holdninger jeg er selv lærer i samfundsfag og jeg mener ikke det er okay hvis man nøjes med at undervise i en eller to ideologier når der reelt er tale om tre og især ikke når det drejer sig om klasseledelse hvor vi jo ved at vi har meget store problemer ude i folkeskolen så jeg vil opfordre uddannelsesministeren til at blive ved med at indskærpe over for

at de skal være mere fordomsfri i deres tilgang til forskningen

eller deres embedsmænds evne til at følge med i folketingets forhandlinger for

godt eksempel til befolkningen

jeg nødt til meget imod min vilje for anden gang i dag at udsætte mødet

lars løkke rasmussens mens antallet er steget

tohundrede under den nuværende regering man kunne fortsætte med at sige at

nittentusind under den nuværende regering under lars løkke rasmussens

bruttoledigheden er faldet med femogtyvetusind personer under den nuværende regering under lars løkke rasmussens

som jeg også som en del af den nuværende regering selvfølgelig gerne vil

at diskutere men for også

den her regering har gennemført en række reformer der grundlæggende har forandret arbejdsmarkedspolitikken og det glædelige er jo

at de reformer begynder at virke antallet af tilkendte

er faldet flere får fleksjob og ressourceforløb mange mennesker der tidligere var henvist til passiv offentlig forsørgelse er nu på vej tilbage til eller i gang på arbejdsmarkedet samtidig viser de første tal at antallet af unge på uddannelseshjælp og kontanthjælp er begyndt at falde

men også ansvarlig aftale der grundlæggende og det er afgørende bygger videre på

også skaber rum for sociale forbedringer når det er sagt

et kompromis jeg tror det er åbenlyst

vores aftalepartnere også har fået nogle af de sager med som de bar ind til bordet

har gennemført en række arbejdsmarkedsreformer og der har vi jo finansministerens egne ord for

en niendedel af hvad der blev gennemført under den tidligere regering

med vks reformer det har man haft glæde af og derfor er det jo desto mere ærgerligt

når nu der er det solide økonomiske arbejde fra den tidligere

at bygge videre på så ikke benytter lejligheden til i finansloven at tage initiativer der reducerer antallet af kontanthjælpsmodtagere

modsatte og det savner vi en forklaring på i venstre

man er en del af et fællesskab når man er på arbejdsmarkedet det er nogle der venter en og forventer noget af en hver eneste dag

betyder faktisk noget for mennesker og ja så bidrager det også positivt til den danske økonomi

gennemfører nogle tiltag der gør det mere attraktivt at være på kontanthjælp end

i hvert fald nogle var optaget af blev afskaffet

så ikke forstyrre det billede at den her regering med den politik den har gennemført har sikret at der bliver en merbeskæftigelse på over tredivetusind mennesker frem

har ethvert moderne samfund

det er faktisk en af hovedprioriteterne i kontanthjælpsreformen i øvrigt i

andre reformer

i fuld gang med at implementere og som jeg synes

glad for at vi har bedt en ekspertgruppe med carsten koch i spidsen om at komme med anbefalinger til hvordan vi skaber en bedre beskæftigelsesindsats over for dem vi rubricerer som

arbejder i øjeblikket og jeg håber og forventer at de i begyndelsen af det nye år kommer med en

sikre at dem der er længere ude i forhold til at kunne komme i ordinær beskæftigelse

den flotte tale som fru inger støjberg holdt for kort tid siden om værdien af at være på arbejde for det gælder bestemt også for de her mennesker så jeg

at der kan komme noget godt og konstruktivt ud af det arbejde som vi kalder carsten koch

den vision og mission

for venstre starter det nemlig lige nøjagtig

om at vi er med uanset om det så er den regering der sidder nu der sidder ved magten eller om

det er os der har regeringsansvaret

kan samarbejdet i hvert fald skabes men det betyder bare at vi skal have skabt et arbejdsmarked hvor det altid kan betale sig at arbejde

i øjeblikket regeringen har jo gjort det mere attraktivt at være

på passiv forsørgelse end i arbejde det har man gjort ved at afskaffe den gensidige forsørgelsespligt for samlevende det har man gjort ved at

fjerne kontanthjælpsloftet og ved at fjerne to hundrede og fem og tyve timersreglen så det var sådan set nogle steder man kunne begynde mit

med til at skabe et arbejdsmarked hvor det altid kan betale sig at arbejde og vil man rette op på de ting som jeg her har nævnt der gør at det i mindre grad nu kan betale sig at arbejde

væsentlig højere så det er gennemgående sådan at det kan betale sig også økonomisk at arbejde i danmark det andet jeg synes er

er at det jo er meget nemt at slynge den slags ting ud

med bare antydninger af hvad man så egentlig gerne

det kan betale sig at arbejde hvad er det for nogle instrumenter

begrebet den moderne kontanthjælpsreform

noget vi hører i flæng men vi har ikke

ligner ord på det og derfor er det jo lidt vanskeligt at diskutere med fru inger støjberg og venstre for de

ikke forstå at socialdemokratiet ikke lige præcis tænker at her skal der da sættes ind

altid kan betale sig at arbejde eller hvor man får et meget meget lille udbytte ud af at arbejde og ud af at gøre en

for at det ikke var dem i toppen som vi så

den tidligere regering skattelettelser men det var dem i bunden der er vi gået rigtig langt vi har sørget for som jeg sagde før at for langt langt de fleste altså ni og halvfems procent af befolkningen

er der en kontant fordel ved at gå på arbejde derfor synes jeg

en solid debat så må venstre altså også snart komme ud af busken og svare

for nogle instrumenter som venstre har tænkt sig at bruge for at nå nogle af de sidste vi mangler her

at det bedre kan svare sig at arbejde men lad mig lige vende

en anden problemstilling som er meget debatteret lige i øjeblikket

er oprigtigt interesseret i ministerens svar

altid kan svare sig i danmark at tage et arbejde et hvilket som helst job men altså fair og ordentligt under ordentlige

i ufaglærte job mens vi har flere hundrede tusinde danskere

meget glad ved at det er mig som beskæftigelsesminister som får lov til at få gennemført vores nye beskæftigelsesreform

den tager jo lige præcis afsæt i både at opkvalificere og lave en individuel behandling af de de mennesker som er uden arbejde samarbejde mellem a kasserne og jobcentrene som jeg tror får stor betydning for at der er rigtig mange mennesker der kan komme endnu tættere på arbejdsmarkedet synes jeg er en stor og vigtig reform i bestræbelserne på at så mange som overhovedet muligt

og løfter nogle job på det danske arbejdsmarked hvis det er sådan at det altid kan svare sig at tage et arbejde for danskerne

mit spørgsmål blot hvordan forklarer regeringen det paradoks

af befolkningen er der en gevinst en kontant gevinst på mindst tusind

og for rigtig mange er den gevinst i kroner og øre betydelig større det synes jeg er vigtigt

i øvrigt ikke en diskussion om om man ønsker det eller ej

jeg sagde før rådighedsbegrebet står

først vækstplan dk som har en målsætning om at skabe

og halvtredstusind private arbejdspladser med hensyn til vækstplan dk

af bnp med seks milliard kroner i

tyve gennem en række initiativer der styrker erhvervslivets rammevilkår herunder blandt andet lavere selskabsskat senest har vi

med ni og firs konkrete forslag

vilkår for de private virksomheder regeringen har altså blandt andet sammen med venstre skabt rammer for at løfte

su kontanthjælp og sygedagpenge og beskæftigelsesindsatsen øget den strukturelle beskæftigelse med mere end tredivetusind

endelig er ledigheden og det synes jeg

set er en vigtig pointe nedbragt med femogtyvetusind

svaret er jo meget indlysende ja

jo rent faktisk som regering har sat os i spidsen for

skabe arbejdspladser i danmark både ved at holde et højt offentligt investeringsniveau

oftest været i samarbejde med partiet venstre så

så er spørgsmålet til beskæftigelsesministeren bliver chancen større eller bliver den mindre

chancen større eller er chancen blevet mindre

sikret at vi gennem en række reformer har gearet det danske samfund til også at tage

de nye udfordringer der er vi behandler nu

række af de initiativer der er her men

til at tage med i sine betragtninger men det arbejde vi selv kan gøre synes jeg faktisk

at det går lige så dårligt i andre lande kan

ledige jo ikke bruge til noget så det handler jo lidt

regeringen og beskæftigelsesministeren vil tage for at chancen for at få et job bliver større

under regeringens første tre år er blevet markant færre arbejdspladser i den offentlige sektor tallet er faldet med adskillige tusinde og det er fordi den

jo bruger de skatteindtægter

det tilfælde hvor europa er i krise og regeringen efterhånden fem gange har måttet nedjustere sit eget bud på hvor høj væksten er

spørger vi bare i al stilfærdighed er det virkelig nødvendigt at hæve beskæftigelsen i den offentlige sektor i sin finanslov og samtidig ikke gøre noget

ministeren opfatter det her som et eller andet småperfidt angreb for det er det

en dybfølt interesse for socialdemokratiets politik der i min optik faktisk har været overraskende fornuftig de første år men

den offentlige sektor skulle man have hvis man

så kunne det komme til at se helt anderledes ud

er at vi har brugt alle instrumenter vi har både sørget for at vi har den

som jeg gør samtidig med

var under den tidligere regering da vi mistede industrijob så vi rent faktisk i samarbejde med blandt andet partiet venstre gennemførte to vækstpakker som jeg tror er helt afgørende

negativ vækst ude i landets kommuner vel at mærke på den socialdemokratiske regerings vagt når jeg tillader mig at spørge

er det måske blot fordi det undrer mig at man kan føre en så fornuftig politik sammen med venstre konservative og andre partier de første år for dernæst lige når valget står for døren

været med stort set hele vejen vækstpakker som

vi også har været enige om

hvor der også er nogle sociale aspekter som jeg er meget glad

fordi vi har ført den økonomisk ansvarlige politik som vi har gjort i den periode hvor vi har været betroet

at have ansvaret som regering i

men det her med de private arbejdspladser

til slut bare vil gentage hvor mange private arbejdspladser skaber finansloven for to tusind og femten

skabe vækst og fremgang i danmark det har vi gjort både i forhold til at holde hånden under den offentlige økonomi men også i bestræbelserne på at sikre os at

øger investeringerne i danskernes sundhed sikrer mere tryghed på arbejdsmarkedet og forbedrer vilkår for både børn

som en vigtig pointe at aftalen skal ses i sammenhæng med den ansvarlige økonomiske politik herunder de reformer som regeringen har gennemført for at føre danmark sikkert igennem en økonomisk krise og rette op på den uansvarlige politik der var i visse elementer når man kigger længere tilbage vi har gennemført en række reformer som er med

at sikre at vi øger den strukturelle beskæftigelse med mere end tredivetusind

og tyve vi har nedbragt ledigheden med cirka femogtyvetusind fuldtidspersoner

vi har reduceret antallet af personer på offentlig forsørgelse og vi har gennemført store vækstpakker der øger væksten i den private sektor det betyder så også at vi har skabt rum til at gennemføre sociale forbedringer på for eksempel kontanthjælpsområdet uden at det har svækket reformdagsordenen nævneværdigt

ses i forhold til at vi har øget den med tredivetusind

som ligesom gør at man kan genkende sig selv i den her aftale

vil jeg gerne arbejde videre i forhold til den dagsorden som jeg også synes er vigtig nemlig at de

om dem som er blevet arbejdsledige bliver bedre mere konsekvent og mere fremadrettet blandt andet ved en hurtigere opkvalificering

bragte for nogle dage siden et program

udlændinge som som ikke længere er

vist flere eksempler på danskere som var arbejdsmarkedsklar

og det er måske også ud fra nogle af

at det her spørgsmål er formuleret ministeren sagde for en håndfuld minutter siden at der er rigtig mange danskere som tjener penge ved at gå på arbejde

kunne man ikke have forestillet sig at finansloven kunne have været anvendt til at belønne de mennesker der tager

havde jeg ikke været politiker

så forarget som jeg nu blev det den anden dag da jeg på sofaen ved selvsyn konstatere at der faktisk er medborgere

udnytter systemet og hvis interesse for og lyst til at arbejde er så ualmindelig ringe og lille

at lade hånt om alle de danskere der hver eneste morgen står

arbejder hårdt og sørger for at bidrage til det fællesskab som vi

når nu regeringen har haft en enestående mulighed for at videreføre en forholdsvis fornuftig politik altså udgangspunktet taget

enhedslisten og i et valgår lægger op til milde gaver

ministeren jo selvfølgelig ikke blive større end højst nødvendigt men men jeg mener jo at ministeren i hvert fald tidligere har vist sig at være nogenlunde fornuftig og økonomisk ansvarlig og med en fornuftig sympati og og keren sig

for alvor betyder noget så kan ministeren ikke godt forstå

måske også undrer sig over at man så ikke har gjort mere for at gøre belønningen

jeg er meget optaget af som hedder pligter og rettigheder

er sådan at man modtager ydelser

det fordi vi har et velfærdssamfund hvor det er sådan at mennesker ikke skal falde fuldstændig igennem systemerne og det er jeg stor tilhænger af men for at der kan være fornuft i det her så skal man også stå til rådighed

velfærdssamfundet og det at tage hånd om hinanden heller ikke er til diskussion men pligter og rettigheder

glade dage i citationstegn med højkonjunktur

var der jo rigtig mange der kom på arbejdsmarkedet så danskerne vil gerne arbejde hvis vi nu er nogle der ikke vil det

har vi i det her samfund og hvis du modtager en offentlig ydelse

arbejdsmarkedsparat så er det ikke en diskussion om du skal arbejde eller ej så skal du selvfølgelig

fundamentet for det velfærdssamfund som vi har skabt i danmark og som jeg er stor tilhænger af

tag selv bord

det ikke er til diskussion men men jeg tror også at ministeren ligesom jeg så

efterfølgende og der var jo eksempler hvor man sagde nej til et job

spørge ministeren hvis man siger nej til et job det var et fuldtidsjob og undskyldningen

står man til rådighed og derfor

a kassen kontanthjælp men er arbejdsmarkedsparat så er det ikke et tag selv bord så er det ikke noget vi diskuterer så er det sådan at så har man også en forpligtelse

ret og pligt hænger for mig uløseligt sammen og derfor skal der ikke være nogen diskussion om at man har pligten til at give sit bidrag hvad enten det er gennem uddannelse

når man i øvrigt er i stand til at kunne gøre det så det står ikke til diskussion i min

man har mulighed for at komme tættere på det ordinære arbejdsmarked og det vil jeg gerne sammen

regeringen påtænker at sætte i værk i forhold til udenlandske hjemløse med ulovligt ophold

vi påtænker ikke at lave lave nogen som helst

personer med ulovligt ophold som spørgeren er bekendt med forholder det sig sådan at sociale tilbud etableret efter serviceloven som for eksempel herberger eller væresteder kun er for personer med lovligt ophold her i landet og når vi taler om sociale tilbud til hjemløse

danske og udenlandske hjemløse

gerne understrege at de skal oprettes og drives inden for rammerne af landets love samtidig

er det en forudsætning for at modtage støtte fra socialministeriet at man overholder lovgivningen i danmark herunder selvfølgelig også udlændingelovgivningen og som det fremgår af mit svar

har justitsministeriet oplyst at man ifølge udlændingelovgivningen

ulovligt at opholde sig her i landet justitsministeriet vurderer at det også omfatter husrum til udlændinge med ulovligt ophold men det betyder ikke at regeringen ikke gør noget for hjemløse med lovligt ophold her i landet der har vi netop sammen med satspuljeordførerne hvor spørgeren også

afsat cirka atten million kroner til at styrke indsatsen for de allermest

afsat midler til etablering af akutte nødovernatningstilbud her i de kolde vintermåneder derudover

bliver der både ved satspuljeforhandlingerne og

sikret støtte til kirkens korshærs

initiativer som går under betegnelsen

men så måske i virkeligheden overhovedet ikke er i stand til

om de brugere der

er udlændinge som er her lovligt

er det lidt at jeg i hvert fald måske nok betragter det mere som et permanent tilbud

ikke et permanent tilbud man laver når man laver

er mennesker der faktisk vender tilbage nat efter

det var ikke et permanent tilbud det

nødovernatningstilbud og det er i sagens natur

det rigtig mange gange og jeg kan kun gentage som jeg har sagt

eller kan ministeren bekræfte at at han er enig med sin forgænger

fru karen hækkerup som netop har har udtalt at mere langsigtede løsninger i forhold til udenlandske hjemløse er påkrævet og de skal for mig at se først og fremmest findes i de lande hvorfra de udenlandske hjemløse uden lovligt ophold kommer fra og ikke

udvider den danske velfærdsmodel

at den forventes at være færdiggjort i efteråret to tusind og fjorten vil det sige at folketinget kan forvente at den

her i løbet af den nærmeste uge eller ugen herefter eller hvornår er det at man er ved at være færdig med den man har jo efterhånden haft lang tid til

at tænke sig om eller hvornår er det ministeren vil sige at folketinget senest kan kan have den i hænde nu man har haft så god tid til

er man her illegalt så skal man ikke være

på de pågældende steder det ved man også godt er man her illegalt

skal politiet og de pågældende myndigheder udlændingemyndighederne selvfølgelig drage omsorg for at man kan komme

sidste spørgsmål skal være ganske klart tror ministeren egentlig at der kommer

iværksætter hvad der i hvert fald i min optik når man gør det år efter år jo må betragtes som nogle permanente overnatningstilbud for de hjemløse

give fru karen ellemann ret i at kommunerne finder det her

er rent faktisk også derfor at det har taget tid med den vejledning

skal gå langsomt på nogen som helst måde vi har tværtimod en intention om at få lavet en vejledning som er klokkeklar og som kommunerne kan bruge men det er et

at foretage vvm undersøgelser

anlæg af niveaufri overskæring fordi tiden efter den nittende maj ligger uden for ynglesæsonen

fastholder ministeren så denne udtalelse og hvad har ændret sig i forhold til de undersøgelser

blev udført ved den vestlige løsning for niveaufri overskæring med hensyn til flagermus og markfirben henholdsvis den syvende juni

så er

forlig også med dansk folkeparti

fremlagt et forslag om en østlig løsning som udvalget gerne ville have undersøgt til

indstiller jeg skriftligt til transportudvalget at det pågældende lovforslag ikke skulle nyde fremme i det brev skriver jeg bla

at udsætte projektet mens en fuld vvm af en østlig løsning bliver udarbejdet derefter vil begge placeringer være belyst på samme niveau og man vil så kunne træffe en afgørelse

sådan at der var en del udvalgsspørgsmål dagen efter og den enogtyvende maj modtog udvalget mit svar på spørgsmål ni og tredive det angiver hvor lang tid anlægsarbejdet vil blive forsinket hvis udvalget valgte at gøre det de gjorde nemlig

ni og tredive fra udvalgsmedlem

transportudvalget var fuldt oplyst om den beslutning man altså

anden halvdel af maj måned var der så enighed i transportudvalget om

en østlig løsning skulle undersøges grundigt

man ikke ville fremme lovforslaget om den vestlige

man jo have nogle penge og som jeg skrev i

som banedanmark skal bruge til at afholde udgifterne til den vvm som udvalget havde ønske om

så findes rent bevillingsmæssigt og en måned efter den fireogtyvende juni

forhandlinger og det var også med dansk folkeparti om en grøn transportpolitik og som oplyst til udvalget

på dagsordenen og vi aftalte også at bevilge penge til en vvm undersøgelse

at perioden efter den nittende maj ligger uden for ynglesæsonen

hvis ministeren fastholder den udtalelse kan jeg berette for ministeren at så er udvalget altså blevet misinformeret

ikke kunne sige om ministeren svarer ud fra nogle oplysninger der kommer fra banedanmark men det må jo så i givet fald have en eller anden konsekvens for banedanmark

og ringsted

udvalget på det tidspunkt at vi skulle have en uvildig undersøgelse af de to metoder ministeren underretter så udvalget på det pågældende samråd om at

østlige linjeføring og det kan ikke lade sig gøre fordi det ligger uden for ynglesæsonen så man er nødt til at vente til foråret to tusind og femten det er jo en bevidst trænering fra banedanmarks side fordi tiden efter den nittende maj

uden for ynglesæsonen det er en urigtig oplysning vi

også dansk folkeparti som jo sad med i juni måned og bevilgede penge

der kommer til transportudvalget og når man bevilger penge kommer de også ud at virke i samfundet men først efter de

prisen hvor man også opererer med nogle astronomiske tal fra banedanmarks side dem blev vi lovet og så mener ministeren bare ikke at man kan foretage en teknisk undersøgelse før der er

en grundig vvm redegørelse der er jo foretaget undersøgelser også på den østlige linjeføring i forhold til påvirkninger af miljøet

den undskyldning man lægger til grund for at man ikke kan gøre det før i to tusind og femten

at perioden efter nittende maj ligger uden for ynglesæsonen der er jeg til at sige at flagermusene

i juni og juli nu er der nok ikke ret mange flagermus på en åben mark for det

det fordi som jeg oplyste transportudvalget om at det vil det gøre hvis man vælger det det valgte man så at gøre og man valgte endda at gå ind i et forlig hvor man bevilgede pengene til det

set det jeg oplyste om hvis man ikke er tilfreds med den tid

stå på mål for at det tager den tid som man var fuldt

står til ansvar for hvad der er indeholdt i vvm undersøgelsen ved ringsted men det er ikke sådan at banedanmark alene

hvad indholdet af sådan en vvm undersøgelse skal være det reguleres jo som bekendt af vvm direktivet

at det skal banedanmark leve op til det

banedanmark udfører undersøgelserne og det gør de under ansvar for loven og det

ud fra vvm direktivet så

formålet som jeg forstod transportudvalget var at have to ligeværdige beslutningsgrundlag for en østlig og en vestlig løsning som så bagefter bliver eksternt kvalitetssikret der er en vvm for

der kommer en vvm for øst når de begge to er der vil det blive eksternt kvalitetssikret og så kan politikerne træffe en beslutning er det lidt ærgerligt at det

med nybygningsløsningen ja det er det men det var noget som udvalget var fuldt bekendt med i foråret da man traf beslutningen om at lave en østlig

er banedanmark og det har ministeren bekræftet der fastsætter retningslinjerne

redegørelsen foretog man altså på den vestlige linjeføring

have foretaget den her i to tusind og fjorten og for min skyld gerne på de samme datoer så havde vi haft vvm redegørelsen nu men men der er åbenbart forskellige kriterier for

hvis det er kriterierne for at banedanmark kan opfylde vvm lovgivningen hvorfor kunne man så ikke gøre det samme her i to tusind og fjorten på de samme datoer så havde vi været færdige nu i stedet for at banedanmark siger

vi så penge til at sætte undersøgelsen i gang

man i gang med at få bevillingen i gang det er jo grunden til at man ikke før den fireogtyvende juni var ude at tælle op og hvad man ellers skal gøre af vigtige ting for at overholde alle de krav der er til vvm jeg ville da ønske at vi kunne gøre det hurtigere og smartere men det skal gøres grundigt og

yderligere på analysen i de forligskredse hvor det

rigtigt at analysen af en kattegatforbindelse var sat til afrapportering inden årets udgang men på grund af faglige udfordringer med landstrafikmodellen er

nej det er de råd jeg har fået af eksperterne i vejdirektoratet og i trafikstyrelsen

eksperter det er jo helt centralt at vi kan stå

det indhold der er når vi udgiver en analyse og bruger den til

en faglig vurdering fra landets førende trafikforskere

er klar det ville ikke være lødigt siger trafikforskerne at bruge den til en beregning

her projekt er for vigtigt hvis det lykkes vil det jo være

på nogen måde at trække nogen analyser i langdrag jeg ville gerne have leveret den

dtu transport om at det er der ikke tilfredshed med for mit vedkommende

spektrum sådan bredt set jeg kan oplyse at midt i december måned har vi fået de nye beregninger og der vil jeg på baggrund af anbefalinger fra styrelserne og

meget dyrt projekt til over hundrede milliard kroner derfor er vi nødt til at være på sikker grund og det er baggrunden for at vi helt tilbage i to tusind og ni altså for over fem en halv år siden igangsatte den her store analyse så vi en gang for alle fik et kvalificeret grundlag at debattere det

reelt tale om et løftebrud når man nu igenigen udskyder den her analyse specielt i lyset af

der skulle foreligge en principbeslutning om kattegatforbindelsen i løbet af 2012

er i øvrigt socialdemokraternes egen hjemmeside

der var en artikel der hed opbakning til kattegatforbindelsen men nu får vi altså en udskydelse igenigen og er der derfor ikke tale om et løftebrud for nogle har formentlig haft en forventning om at der kom sådan en analyse så vi

brugt den til nogle interne ting undervejs

den helt store ting siger forskerne

dtu transport til transportministeriet når vi putter kattegatforbindelsen ind så virker den ikke

jeg vil ikke overtrumfe de forskere som står med deres faglighed og siger denne model

få lavet et beslutningsgrundlag for sådan et projekt

til over otte og tyve milliard kroner der var ingen nølen overhovedet det gik meget stærkt er det i virkeligheden fordi det er ubekvemt for regeringen at den analyse kommer på bordet på nuværende tidspunkt er det derfor det

forskerne har altså haft fem en halv år til det her og derfor tror

ikke nogen tvivl om at hvis man beslutter at etablere en kattegatforbindelse som ministerens partifæller

og frank jensen jo talte meget varmt for i to tusind og ti så vil det selvfølgelig også påvirke spørgsmålet om hvorvidt man skal investere så mange penge for eksempel

at ministeren planlægger at besøge jeg tror i morgen aften hvor det er mørkt og hvor man ikke ser området så godt men det

den daværende modelversion var tilstrækkeligt udbygget

det er den faglige vurdering som står at læse offentligt

men vi har nogle eksperter som har en model og

nødt til at fintune den for at kunne bruge den

til efterretning er jeg træt af det og ærgerlig over det ja

men når de faglige har denne vurdering

dtu transport som enhed og som meget meget

enhed men også modellens faglige styregruppe

har været meget varme fortalere for at etablere

det er uansvarligt og dumt at vi forsøger at gennemføre og finansiere det det er flagskibet præsenteret under vk regeringen

ikke lykkedes vk regeringen at finansiere det hele af vi har så finansieret resten og så skal vi høre at det er

bygge en ny bane mellem ringsted og københavn til godt ti milliard

sat penge af til men vi vidste også at det ville blive ufattelig svært mellem odense og aarhus

der er den danske geografi altså bakker og dale og fjorde

netop derfor igangsatte vi jo

strategisk analyse af det her som skulle danne grundlag for en beslutning det er så den regeringen har valgt at kortslutte og sætte i gang

i gåseøjne jeg vil gerne til slut spørge ganske kort kan ministeren løfte sløret for hvornår vi så kan

jeg har fået grønt lys fra dtu transport og når de er tilfredse på det faglige grundlag bemærk at det var vk regeringen selv der

og sagde hvem kan lave sådan en model for os helt upartisk uden politisk indblanding det kan dtu transport skulle vi så ikke

så fair over for hinanden og over for dem og de forskere vi har i landet på det

os over derhjemme at de er lang tid om det ja men det skal altså være grundigt nok fordi det er så vigtige og store investeringer

sagligt bedst mulige grundlag

bruge otte og tyve milliard kroner

i september to tusind og tretten indgik regeringen en bred politisk aftale

fra harmoniseringen af skatteindtægter fra nordsøolien skulle afsættes til en modernisering af kollektiv trafik til størst mulig gavn for danskerne og i januar to tusind og fjorten lavede man en udviklingsaftale det var lige

før jeg selv tiltrådte som minister med sf dansk folkeparti og enhedslisten

milliard kroner til massive forbedringer investeringer i nye skinner hurtigere togforbindelser det betyder at man kan realisere timemodellen timeplanen

jeres idé vi gennemfører den vi kan bygge en ny bane til billund

vi kan give kortere rejsetider til langt langt langt de fleste regionale strækninger og øget mulighed for transport af jernbanegods så det er til gavn for hele landet det blev også aftalt at man ikke skulle udmønte midlerne på en gang bemærk at tre og tyve milliard kroner er det planen er til det blev aftalt at tusind og fire og tyve skal laves et kasseeftersyn det er jo et meget

hertil kommer at forligskredsen løbende får mulighed for at tage stilling til

det er aftalt at eventuelle afvigelser mellem det realiserede og det forudsatte merprovenu for harmoniseringen af nordsøbeskatningen vil blive håndteret i forbindelse med den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken i overensstemmelse med de mellemfristede finanspolitiske målsætninger så det er altså ikke anderledes end at statens budgetter altid hviler på nogle forudsætninger om fremtidige skatteindtægter det er vist et princip som

man har forudsat en gennemsnitlig oliepris på en hundrede og fire og tredive dollar per tønde alle der følger med

brændstofpriserne falder dramatisk i øjeblikket og olieprisen på verdensmarkedet er nede under fem og firs dollar per tønde det efterlader jo et gigantisk hul i finansieringen

klarhed over hvordan regeringen vil håndtere det her

kan opstå et gigantisk hul i finansieringen og man har meget travlt med at detailplanlægge

bliver liggende nede på bunden af nordsøen fordi olieprisen falder dramatisk

der taler om helt ned til fem og tres

det kan risikere at blive meget større

jo en katastrofe for alle mulige andre nødlidende projekter og længe ventede projekter hvis man skal ud at fylde sådan et hul i de kommende

det overhovedet giver anledning til nogen som helst rysten på hånden

hvordan det ville gå økonomisk nej det kunne man ikke men man man satte de bedste hoveder til at regne

at være en rigtig god beslutning for danmark

den realiserer timemodellen

jeg må forstå ministeren på den måde at det

beskylde venstre for meget men det er vel ikke naturligt

tro at venstre står bag at oliepriserne falder dramatisk rundtom i verden er det en skræmmekampagne venstre nu fører for at

finansieringen til togfonden dk ikke hænger sammen eller hvad

jo se at det var en skræmmekampagne

at der har været rekordmange bud

som nu er indført og som er det samme som

så lang tid ud i fremtiden det er klart at vi jo vil lave nogle eftersyn undervejs

alt andet her i vores samfund der baserer sig på skatter

det provenu der kommer ind det tror jeg trods alt

så er der også en lang række usikkerheder i forhold til togfonden dk blandt andet

skal ministeren jo i morgen over at se på projekter for den kommende bro over vejle fjord en togbro der højst sandsynligt med stor sikkerhed bliver langt langt dyrere

det er selvfølgelig bare en af de udfordringer vi står over for nemlig at man gerne vil rigtig meget men at pengene

de fine nye skinner det skal være meget hurtige tog op mod to

det er mange milliarder vi taler om hvordan skal skal de tog egentlig

er ikke forudsat at statskassen skal ud og bruge penge på tog nej det er forudsat at de skal købes via de ekstra billetindtægter

noget om det potentiale som er og det siger noget om at jeg er nødt til en

men hvor er det sørgeligt at hans partifæller i dag nu render væk fra den

og dette er fortsat vurderingen fra

dtu transport det fremgik af deres hjemmeside i går jeg citerer fra nyhedsteksten det var og er fortsat vurderingen hos både dtu transport og modellens faglige styregruppe at den daværende modelversion var tilstrækkeligt udbygget til at kunne levere pålidelige resultater af de trafikale konsekvenser hvis timemodellen bliver realiseret

det var således den daværende vurdering og er fortsat

de førende forskere på transportområdet i danmark at landstrafikmodellen kunne bruges til beregninger af togfonden

mig til at underkende landets førende trafikforskere de trafikforskere som denne regering og den tidligere regering har betroet den opgave

den her landstrafikmodel når de utvetydigt kommer med den vurdering

sige nej i tager nok fejl i trafikforskere som er anerkendt ikke kun i danmark men faktisk i hele verden for et produkt af meget

set meget fornuftigt at vi diskuterer det her ministeren

eller utilfreds med at man interesserer sig for det her

vi diskuterer det her det er jo investeringer

to og trecifrede milliardbeløb og derfor er det

set meget naturligt at folketinget interesserer sig for hvordan de her investeringer bliver

altså da vi skulle lave togfonden dk kunne vi godt basere os på nogle ikke helt færdiggjorte beregninger i forhold til landstrafikmodellen men

har vi lovet en masse ting vi har lovet at det ville være færdigt vi har lovet at skulle tage principbeslutning i to tusind og ti

timemodellen særdeles kraftigt og også gøre at nogle af de investeringer der er lagt op til

men deres vurdering er så også at den ikke er klar

jeg så måttet videreformidle til folketingets transportudvalg

jeg så sige til dem bare lav det alligevel selv

over kattegat der fremgår det tydeligt

der køre færre passagerer mellem aarhus odense og københavn end der gør i dag det er stærke sager og det tror jeg at mange vil fatte ret stor interesse for det er altså en sammenhæng ministeren selv har beregnet og det

beregnet på grundlag af en foreløbig anvendelse af landstrafikmodellen er det sådan noget som regeringen ikke er interesseret i kommer frem i lyset for heraf fremgår det jo med al tydelighed

får man ikke ret meget effekt for de mange milliarder

storebæltsbroen jeg

det er jo fuldstændig sandt at mellem østjylland aarhusområdet og københavn vil man formentlig ikke

ideen med det så det siger vel næsten sådan sig selv at det vil være det der

er det prisen værd hvor er det vi har smertetærsklen hvis det er gratis vil mange gøre det men så skal vi jo have pengene ind på en anden måde det er et stort og dyrt projekt og visionært og

konkluderer jamen togfonden dk betyder ikke noget for kattegatforbindelsen nej men kattegatforbindelsen betyder noget for togfonden

hvis man bygger kattegatforbindelsen som mange fremtrædende socialdemokrater har argumenteret voldsomt for ja så vil det jo betyde at man ikke får

noget som helst ud af de mange milliarder man investerer

færre passagerer end i dag mellem aarhus og odense det tror jeg er rigtig interessant

jeg har en teori om at regeringen ikke rigtig bryder sig om at det kommer frem og at det kunne være grunden til

til trods for at herre kristian pihl lorentzen netop så har argumenteret for og bevist

jeg forstår ikke hvorfor ministeren ikke bare åbent siger

har vi et problem i forhold til de mange penge vi potentielt vil investere i togfonden dk for så giver investeringerne ikke den

meget meget meget interessante planer for hvordan de to projekter kan spille sammen og det er jeg helt sikker på at venstres trafikpolitikere også har været med til seminarer og andet

sige nu har vi så den her model så kan vi også træffe en politisk beslutning om om det så er noget man kan gå videre med jeg ville ønske

men jeg vil lade det være op til forskerne at vurdere hvornår grundlaget